retsudvalget har afgivet beretning om udvalgsbehandling af udkast til bekendtgørelser efter databeskyttelseslovens § fem stykke tredje beretningen vil fremgå af folketingstidende

forhandlingen er åbnet fru astrid krag socialdemokratiet

aftale om indfødsret som vi indgik kort før sommerferien med regeringen og dansk folkeparti en aftale hvor

andet bandekriminalitet seksualforbrydelser

på frakendelse af statsborgerskab hvor vi fik styrket dokumentationskravene i sygdomssagerne og

der kan bistå med lægefaglig indsigt og skærpet kravene til selvforsørgelse

kravene til ansøgers indsats for at

vi bakker fuldt op om de lokale grundlovsceremonier hvor nye danske statsborgere får mulighed for at hilse på deres lokale myndighed det sikrer en god og en gavnlig lokal forankring men at gøre håndtrykket til lovkrav i den forbindelse er vi imod naturligvis skal man give hånd det er

vi hilser på hinanden i danmark det gør vi som udtryk for respekt for den person vi står over for om det er høj eller lav tyk eller

mand eller kvinde og det er nærmest så selvfølgeligt at mange af os nok slet ikke tænker over det at vi flere gange dagligt stikker hånden frem for at hilse på hinanden formelt så selvfølgelig skal vi give hånd det mener vi helt på linje med de mange borgmestre der har udtalt sig om at vi ikke behøver at lovgive om den del hvis det så siden hen viser sig at der er problemer med folk der afviser at give hånd ja så må vi jo diskutere lovgivningen på det tidspunkt på den baggrund skal jeg meddele at vi ikke kan stemme for som det ligger her men vi støtter som sagt aftalen om statsborgerskab også grundlovsceremonierne som vi ser utrolig meget frem til og derfor stemmer vi heller ikke imod lovforslaget og det bliver dermed den gule knap socialdemokratiet

med deres hylende forargelse det er man jo vant til

socialdemokratiet løb af sted som forskræmte høns der ikke rigtig vidste

lidt komisk jeg mener jo at det at give et håndtryk er mere end blot at hilse på hinanden det

del af aftaleretten det vil sige

et løfte om at man vil respektere de

danske værdier og det som danmark står for hvis en person af religiøse grunde eventuelt og

skal den her muslim overhovedet ikke have statsborgerskab

jeg ved ikke om det giver anledning til nogle principielle overvejelser at jeg siger det jeg gør men mit spørgsmål til socialdemokratiet er

tilstrømningen dårlig integration og tilbagesendelse

tiden også diskuterer i andre lokaler end her i

med til at bruge lovgivningsredskabet når det giver mening men vi skal ikke lovgive om problemer der ikke eksisterer der må vi altså nogle gange styre os lidt her i folketinget og tage tingene i den rigtige rækkefølge

de her ceremonier op at flyve jeg tror de bliver rigtig fine jeg tror de kommer til at leve op til det formål som vi jo er enige om nemlig at det skal være noget højtideligt og noget ganske særligt når man får et dansk statsborgerskab vi har ønsket at det skal festligholdes det

de her lokale grundlovsceremonier bliver rigtig gode til jeg tror det bliver nogle fine arrangementer med dannebrog og røde sodavand til børnene og hvordan man nu ellers vælger at

gøre hvad man kan for at få det her forslag til at forsvinde

håndtryk igen det synes jeg er interessant for

ordførerens parti som mente at det kunne være et værn mod syrienskrigere der kunne

at man vil være villig til at give sin højre arm for at få statsborgerskab

vi vil benytte den ministerbemyndigelse anderledes

formand fru mette frederiksen sagde i september og her citerer jeg for mig er det helt naturligt at man

for mig er det først og fremmest et ligestillingsspørgsmål det er både ydmygende og nedværdigende hvis jeg giver hånd til et andet menneske og han så trækker hånden tilbage fordi jeg er

lovgive om noget vi opfatter som banale danske værdier nemlig både det at man herhjemme giver hånd til hinanden og at

som nedværdigende at mænd og kvinder giver hånd til hinanden jeg forstår ikke at man har ændret kurs på så kort tid er der en eller anden proces fra a til b

fru mette frederiksen hvor hun siger generelt synes jeg at christiansborg lovgiver om for meget

vi blander os i for mange ting vi lovgiver for meget i danmark og derfor vil jeg gerne reservere lovgivningen til der hvor der er et problem der skal løses og det ved vi ikke om der er endnu siger hun citat slut altså fra samme artikel som ordføreren står med nu

jo selv blade om og læse det

at man i det hele taget slår ind på en ny

det her med den stramme udlændingepolitik mere

ånden er redebon men kødet kan være så frygtelig

lokale grundlovsceremonier for folk der har permanent opholdstilladelse ti år i danmark og mødt alle de krav vi stiller og vi har

være

til nogle af borgmestrene fra ordførerens

skal lovgive hele tiden det er også det min egen formand har sagt

som fungerer hver eneste dag uden

få ordføreren til at bekræfte hvordan socialdemokratiet agerede under forhandlingerne altså var det egentlig ikke således at socialdemokratiet faktisk sagde

at håndtrykket er det der besegler at man har indgået en aftale og derfor var

vi var enige om at ceremonierne skulle indføres vi var enige om at de skulle forankres lokalt

man skulle underskrive troskabserklæringen

man skulle optræde respektfuldt og så sagde vi

man giver hånd det siger jeg også i dag der skal gives hånd

de ceremonier det siger borgmestrene jo

angiveligt også så vidt jeg husker nogle konservative borgmestre det

selvfølgelig vil der blive givet hånd de oplever ikke at folk ikke

skal lovregulere fra christiansborgs side og jeg synes det er en helt naturlig diskussion

som borgmestrene rejser og i øvrigt jo også

den helt intuitive reaktion fra mange danskeres side er det virkelig rigtigt at den lovgivningskraft vi har her i folketinget ikke skal reserveres til de steder hvor der er nogle reelle problemer der skal løses nogle reelle problemer der presser vores samfund og det er jo ikke tilfældet

drastisk at man så alligevel fra socialdemokratiets side altså et parti der ja

man skal give hånd hvordan kan det være at man så alligevel når til den

konklusion at man alligevel vil stemme gult man er som parti faktisk enig i alt det der står men ender med at stemme gult jeg opfatter det i hvert fald som et meget meget forvirrende signal

gøre med med baglandets reaktion er det er det fordi det

have været pædagogisk nok i min ordførertale

deler ikke opfattelsen af at det skulle være noget specielt drastisk altså havde

indrettet anderledes kunne man jo have gjort andre ting vi ser

der bliver stemt gult en gang imellem andre gange kommer partier med ændringsforslag foreslår at få lovforslaget splittet op så de på den måde kan vise hvordan de forholder sig til et forslag hvor der er dele de er enige i og dele de ikke

fremsætte det her lovforslag på en måde så man ikke kan stille ændringsforslag til det om håndtryk fordi det er så malerisk beskrevet i lovbemærkningerne og man

ikke bede om at få et lovforslag splittet op med hensyn til lovbemærkningerne så den mulighed har vi

andre muligheder end den gule knap

som påskud til at unddrage sig sine

ikke bruge religion som påskud til at slippe for sine borgerpligter kan fru astrid krag ikke se det ulogiske i at folketinget tillader en situation hvor en ansøger om statsborgerskab først skriver under på at ville rette sig efter landets love og så umiddelbart går videre med at sige at vedkommende vil have en religiøst begrundet fritagelse fra de regler folketinget har vedtaget det giver jo ikke nogen mening at ens debut som dansker består i at kræve fritagelse fra almindelige regler

statsborgerskabsceremonier vi opponerer imod at vi skal lovgive

her ceremonier skal indrettes selvfølgelig skal der gives hånd og det er da en fuldstændig hypotetisk diskussion at der er nogle der har brugt ti år på at kvalificere sig til at få statsborgerskab har lagt sig i selen for at møde alle de krav

til at de skal have statsborgerskab og så når de frem til ceremonien og vil ikke give hånd det er for mig fuldstændig hypotetisk og derfor vil ordføreren jo også i min ordførertale høre mig sige skulle det ske må vi jo diskutere lovgivning men lad os nu lade være med at bruge vores krudt på problemer der ikke eksisterer jeg synes faktisk at vi har nogle gode regler for indfødsret jeg synes stiller nogle skrappe krav og det er

stramme de krav ad to omgange for selvfølgelig skal der knytte sig nogle

hele den proces de mange år ligger jo forud for

at den har bestået af ting som har været antaget for at være hypotetiske og som er sket alligevel de sidste tredive år så derfor

lidt forsigtig med at sige at ting er hypotetiske men som folketingsmedlem er man jo underlagt en forpligtelse til at beskytte bevare og forsvare grundloven

man give hånd når en borgmester stikker lappen frem så giver man hånd ligesom vi i øvrigt i vores samfund hver eneste dag

lidt den omvendte verden at det er den liberale

af folketinget der mener at vi skal ned

ikke se det her med at være forsigtig med at sige at en hypotetisk situation vi har jo

her lokale grundlovsceremonier nu

et problem der eksisterer nu så lad os forholde os til det hvis det bliver

forholder os til den her hypotetiske situation hvis den skulle opstå

forstå det sådan at hvis jeg vil hellere sige når den her hypotetiske situation opstår er socialdemokratiet klar til at lovgive

tid på at opklare det fordi man hører tit i debatten

har sat deres fod i danmark det her er jo mennesker der har haft tidsubegrænset opholdstilladelse i danmark i ni år

det er mennesker der lever op til nogle ret skrappe danskkrav det er mennesker der har bestået en indfødsretsprøve med detaljerede spørgsmål om vores historie vores kultur

har stemt for dem her i folketinget vi har stemt for at de skal

så møder de frem til den her fine lokale grundlovsceremoni som der desværre jo er nogle venstreborgmestre der siger at de ikke selv vil stå i spidsen for og det bliver embedsmænd der kommer til at gennemføre det det synes jeg er ærgerligt

det er virkelig skørt synes jeg at vi skal diskutere at at der er mennesker der vil bruge så lang tid på at kvalificere sig lægge

sig så meget i selen for at være en del af vores danske fællesskab og så vil de ikke give hånd men skulle den situation

snakker om at man påkalder sig en religiøs ret til

parti der kandiderer til at sidde i statsministeriet går ned og trykker på den gule knap

at han er kreativ og fører det her op i udlændingepolitikken når i to gange tidligere

stemt gult i kan ikke finde ud af hvad i vil på området omkring beskæftigelseskrav for udlændinge der går i ned og

når vi taler om en begrænsning for hvor længe udlændinge kan modtage danskbonus og nu kan i heller ikke finde ud af om man skal give håndtryk

utrolig bange for hvad der kommer til at ske hvis i gud forbyde det skulle sætte jer i statsministeriet og lave udlændingepolitik

at det her er en vigtig diskussion fordi nogle af de ting

værdier de stærke danske værdier og dem bliver vi nødt til at tale om og dem

det her er da et meget godt eksempel på en

fjollet og skørt jeg synes at det er en god debat men jeg synes også er en debat hvor i så som folketing skal kunne trække

et skridt tilbage og sige har vi faktisk tillid til de mennesker der skal forvalte de her ceremonier det er faktisk vores demokratis lokale repræsentanter det er vores borgmestre og

kommer til at blive givet hånd til de her fine ceremonier det er jeg fuldstændig overbevist om om

vi skal lovgive der hvor der er problemer og det er altså ikke her

vi overholde forretningsordenen alle sammen værsgo

for det selvfølgelige fordi det ikke er selvfølgeligt længere

her håndtryksceremoni er den nye statsborgers møde med danmark fordi den borgmester der giver håndtrykket repræsenterer danmark

vi giver hånd i danmark

og opdraget til at det er uforskammet hvis man ikke giver hånd tilbage når en rækker labben

det er højtideligt da vi skulle til bal ved dronningen gav vi hånd fordi det gør vi bare dronningen giver nemlig ikke krammere da min datter for nogle år siden modtog sit eksamensbevis på gymnasiet gav hun hånd som tak til rektor

fordi det gør man bare når man får et eksamensbevis så enkelt er det når man bliver gift i en kirke giver man hånd

over for hinanden løftet om at være tro indtil døden skiller dem ad

ægteskabet ikke retsgyldigt før man har givet hinanden hånd hånd alle aspekter er med altså højtideligheden taknemmeligheden og løftet det er med når en ny statsborger en ny dansker bliver bedt om at give hånd

begivenheden er i sig selv højtidelig fordi det er noget særligt at få

er en dyrebar gave at blive inviteret indenfor og blive en del af det danske folk

når man får statsborgerskabet når man bliver en del af det danske folk ja så er taknemmeligheden en selvfølge og så ligger der

en vedkendelse af

at der i stedet for alle mulige andre tidligere loyalitetsforhold de være sig statslige eller religiøse nu er sat et nyt nemlig danmark og danskerne

over for danskerne og danmark så derfor

man så sige men hvad nu hvis en muslim af religiøse grunde ikke vil give hånd hånd

ja hvis muslimen af religiøse grunde ikke vil give hånd

betragter den der skal modtage håndtrykket som en uren i religiøs forstand

men hvorfor vil man så overhovedet være en del af danmark

hvis man betragter de mennesker man er iblandt som urene det er i sig selv en lakmusprøve på om man

på almindelige danskere ja så skal man overhovedet ikke have et statsborgerskab man har ikke fortjent et statsborgerskab

forskellige lejligheder og jeg har også oplevet det fornærmende når folk ikke vil give hånd jeg mener at vi med den her lov stadfæster at man møder det almindelige danmark med åbenhed og tilkendegiver at man vil være en del af det ved at give hånd

fordi det ikke er selvfølgeligt mere eller når det ikke er selvfølgeligt mere og når jeg lytter til

når frem til den konklusion at det ikke er selvfølgeligt mere i danmark at man giver hånd når den bliver rakt frem til en

som er derude

vi så løfter det ud af den almindelige diskussion om hvorvidt man skal give hånd eller ikke

forhold til at give hånd men i forhold til at få

dansk statsborgerskab

højtideligt tilkendegiver ved håndtrykket håndtrykket at man

sige anerkender danmark man siger tak samtidig med

man at sidde derhjemme med sig selv og sin e boks og skrive under på at man sværger troskab og loyalitet og på den måde er

og øvrigt alle de andre aftalepartier i at det er vigtigt og godt og rigtigt at vi får de her lokale grundlovsceremonier og

men kan ordføreren ikke bare bekræfte at vi ikke vi ikke har set nogen eksempler på at

afviser at give hånd

selen for at kvalificere sig til det og bør vi ikke få de her ceremonier op at flyve og så se om der er et problem jeg synes debatten er vigtig det må

historisk ikke tradition for at lovgive om det som man har i andre lande som frankrig eller schweiz hvor man i højere grad har haft store kultursammenstød gennem tiden og

så enkelt er det jo men derfor vil jeg alligevel

mene at jeg har været ude for folk der

som ikke vil give hånd hånd så enkelt er det jo

at når muslimer ikke giver hånd til hinanden

man betragter kvinden som uren andre ville mene at det er af respekt for kvinden jeg ved ikke hvad der er rigtigt

er ordførerens version af hvad der er baggrunden for at forskellige folkeslag har forskellige måder at hilse på hinanden på

hvad nu hvis der findes andre versioner er vi så ikke

sfs partiprogram og så spørge om det kan være den rigtige version det er da en mærkelig måde at diskutere på jeg ved at der i islam er renhedsforskrifter hvor man sondrer mellem rent og urent og hvor der er adskillelse mellem dem der er rene og dem der

også i forhold til synagogen når man går ind og så videre og det håber jeg godt nok

at det der håndtryk burde vi afskaffe fordi det

at bukke i stedet for at give hånd

af respekt

vesterlændinge fordi de ved at man giver hånd

i øvrigt har de meget strengere restriktioner hvad angår statsborgerskab

men men det der er sagen er at i danmark

til en fødselsdag i sognet og fødselaren rækker mig hånden skal

altså helt ærligt

af den indfødsretsaftale som regeringen indgik sammen med dansk folkeparti

blandt andet indebærer at dansk statsborgerskab fremover skal betinges af deltagelse i en såkaldt grundlovsceremoni formålet med

lovforslag er at henlægge grundlovsceremonierne til kommunalbestyrelserne og i den forbindelse indeholder forslaget et forslag om at bemyndige ministeren til at fastsætte nærmere regler for afholdelse af disse ceremonier derudover vil forslaget medføre ændringer i

af gebyret for ansøgning om dansk indfødsret selv om forslaget med andre ord indeholder ganske mange delelementer

er det primært håndtryksdiskussionen der er løbet med overskrifterne

den del af forslaget egentlig ganske ligetil den måde vi møder hinanden på den måde vi hilser på hinanden er ikke ligegyldig for vores danske fællesskab i et samfund som vores hvor vi møder hinanden med tillid

er det at give hånd en naturlig ting der er jo mange måder at

dansk på man kan forstå det som et sprogligt fællesskab det danske

nu engang dem der bor her og taler dansk på de her bøgelyse øer men vi er også

igennem tid har udviklet nogle rettigheder som har ændret sig da jeg blev medlem af folketinget skrev jeg

rigets grundlov og det gjorde jeg oven på grundloven af nitten femten som nogle også kalder grundloven af

grundloven af nitten nitten men det er den grundlov hvor kvinder fik stemmeret vi har prøvet et samfund hvor kvinder ingen rettigheder havde hvor de var betragtet som et underligt vedhæng til manden der havde en særlig

end vi egentlig har lyst til at være bekendt i dag

et historisk fællesskab der har udviklet os og lagt på og i arv har vi fået grundlov på grundlov og

regel og lov på lov og nu gør vi ikke de her ting længere men af nødvendighed er vi nu blevet udfordret i et

en af de ting der er helt selvfølgelig for mig er at det vi har fået i arv

opdraget med er en respekt for kvinder som

derfor lovgiver vi nu om det her og derfor er det helt naturligt for venstre at stemme for at når man foretager sin første borgerpligt

at trykke borgmesteren

er udpeget af borgmesteren til at varetage den rolle i hånden så venstre støtter op om indfødsretsaftalen og vi støtter naturligvis

forbindelse skal jeg hilse fra det konservative folkeparti og meddele at de også

en længere principiel diskussion om hvad det er der primært har drevet ligestillingskampen igennem danmarkshistorien

om det er folketinget og lovgivningsknappen der har været den drivende kraft eller om det faktisk har været nogle mennesker der organiserede sig ude i vores samfund men det falder nok lidt uden for lovforslaget her

jeg synes det var en noget forsimplet fremstilling af danmarkshistorien og de kræfter der har skabt de

venstre som parti så mener

at det har en lige så høj kvalitet

hvis det er en er en embedsmand der giver

har bedt en embedsmand om at forestå det har det så den samme symbolske betydning og den samme symbolske værdi at det er en embedsmand som hvis det

tager den gave det er at blive dansk statsborger så meget på sig at man gør sig anstrengelser for at blive så dansk i hjertet

vil følge det her lovkrav om håndtryk

hele processen omkring hvem der får statsborgerskab står og falder med det her håndtryk hvis det er rigtigt er det så ikke et udtryk for

falliterklæring for hele det regelsæt vi har bygget op hvor folk jo bruger mange år på at kvalificere sig til at blive dansk statsborger man skal

tidsubegrænset ophold i danmark i ni år man skal have forsørget sig selv og sine man skal overholde landets love

stemt for at de her mennesker skal have statsborgerskab

og stadig være fundamentalister der afviser danmark

og kan venstres ordfører fortælle hvor mange man regner med kommer til at miste deres

et reelt problem at vi har mange mennesker

var udsat for at en kendt dansk ekstremist ikke ville

så der er jo noget der tyder på

vi skal gøre mere for at sørge for at de der er her rent faktisk

at hendes uvidenhed om islam stort set er uden huller altså det som jeg mener er grundlæggende med hensyn til islam er at der er nogle renhedsforskrifter hvor man skelner mellem rent og urent

i ordførerens overvejelse at det at at få et statsborgerskab og give hånd

at man ikke af religiøse grunde blandt andet fordi man betragter borgmesteren som uren

om

er det jo for mig altafgørende at slå fast at

at grundloven er den du tager til dig som udgangspunktet for alle de rettigheder og pligter du nu tager på dig og at der ikke er nogen religiøse forskrifter der kan stå

derfor er det religiøse perspektiv noget

kun grundloven som man skal have

de renhedsforskrifter der følger med islam

bare en kendt sag at der er en opdeling et verdensbillede hvor der er de rene og de

er væsentligt i den her sammenhæng at hvis man betragter danskerne som vantro og urene og ikke vil have noget med dem at gøre så skal man da have noget statsborgerskab og hvis man ikke vil give hånd og på den måde blive en del af danmark

noget statsborgerskab det var såmænd det eneste spørgsmål

rigtig mærkeligt at man ønsker at blive en del af

ikke har nogen respekt for og om man så finder vej til den disrespekt via religiøse forskrifter eller andet er

den tilgang til det at blive statsborger er der noget der for mig er dybt

betragtning deler jeg med herre christian langballe

det er det her lovforslag jo ikke et udtryk for at bakke op om kan man sige men

sagde her at håndtrykket ikke er ligegyldigt

så rigtigt håndtrykket er nemlig lige præcis ikke ligegyldigt det betyder enormt meget for alle os der er vokset op med at være vant til at give hånd og for den danske kultur og så videre men hvornår er vi kommet dertil

begynde at lovgive om de ting der ikke er ligegyldige

det vi gør her vi begynder at lovgive om en værdi og en tradition som har levet i århundreder uden at vi har haft brug for at lovgive om den

tvivler ordføreren på at vi kan bevare vores

udfordret i et sådant omfang at vi bliver nødt til at lovgive om det her kan ordføreren ikke være en lille smule mere konkret

eksempler hvad er det for nogen episoder hvad er det for nogen fakta der ligger bag at vi bliver udfordret i

et præcist tidspunkt i den kronologi man kan slå ned på tvivler jeg på nu er vi blot her hvor vi

endnu en gang står i folketingssalen og lovgiver om noget som

ikke ville have lovgivet om tidligere hvis ikke vi havde haft den proces

måder at omgås hinanden på

vi hilser på hinanden i vores egne udvalg her i folketinget rejser vi os op når vi får gæster der giver vi ikke hånd det kan være af praktiske årsager og fordi at vi ikke har tid til det men det er trods alt også en måde at hilse på er det virkelig

at lovgive om noget så

banalt som hvordan vi hilser på hinanden hvordan tænker

har værdi hvis man beskytter rammen omkring dem og når det er nødvendigt så må man lovgive for at beskytte de frihedsrettigheder

det der sendes som signal når man ikke vil trykke hånd med en kvinde er at kvinden ikke har nogen værdi

en rettighed vi bakker op om i i det her samfund og derfor skal vi lovgive om det

på lige fod med os alle sammen og at

man netop skal betragte kvinder som lige så værdifulde som mænd men det er jo trods alt

christian langballe vælger at sige at det handler om at

kvinden er uren andre ville sige at det er af respekt for kvinden

er forskellige versioner af hvorfor vi vælger

ordføreren hvor ved vi fra at det lige præcis er den rigtige begrundelse

bakker op om

initiativer der skal hjælpe kvinder af anden etnisk herkomst til at få en nemmere adgang til den ligestilling vi ser som selvfølgelig i det her land så undrer det mig at man i tale fra venstrefløjen så ofte er parat til at slå på tromme for de her rettigheder men når det handler om at beskytte dem i virkelighedens verden så vil man ikke lovgive om om man må neutralisere det kvindelige køn

gå i rette med de mænd der ikke engang vil trykke hånd med en kvinde det er jo noget

tak så

og lever deres liv her i danmark det er adgangen til at stemme til folketingsvalg adgangen til det danske pas som gør det let at rejse og så er det ikke mindst for mange en vigtig symbolsk anerkendelse af at de er fuldgyldige medlemmer af det danske samfund derfor er det for enhedslisten et vigtigt mål at mennesker der har permanent ophold og efter al sandsynlighed skal bo og leve deres liv her i landet kan opnå statsborgerskab

vigtigt redskab for integrationen for sammenhængskraften og det er vigtigt for vores demokrati at så mange som muligt er med til at sammensætte folketinget derfor ønsker vi at det skal være lettere at opnå statsborgerskab end det er i dag derfor er vi også grundlæggende uenige i den aftale som regeringen dansk folkeparti og socialdemokratiet indgik før sommerferien og som på en række punkter gør det sværere at få statsborgerskab aftalen vil betyde at gruppen af borgere som bor og lever her i landet men som ikke har statsborgerskab vil vokse lovforslaget her indeholder kun en lille del af den samlede aftale om de nye regler for statsborgerskab

om at hæve gebyret for at søge om statsborgerskab

i forbindelse med danskundervisning til voksne udlændinge skal registreres og gemmes i tredive år lad det være sagt med det samme og jeg tror ikke

nogen hemmelighed at enhedslisten ikke kan støtte det her lovforslag vi mener at den nye kommunale ceremoni er en unødig hindring for at blive statsborger i danmark i forvejen er der en meget lang sagsbehandlingstid forbundet med ansøgningsprocessen nu skal man så yderligere afvente en ceremoni som man i øvrigt ikke får personlig besked om hvornår finder sted det skal man selv opdage i lokalavisen eller på kommunens hjemmeside så skal man tage fri fra arbejde

at det skal være sværere at opnå

er der jo hele diskussionen om håndtrykket og der er

til at regeringen som inkluderer ikke et men hele to selvudnævnte liberale partier mener

om at nogle på grund af religion ikke vil give hånd personligt synes jeg at det er uforståeligt og

om bestemte holdninger og synspunkter for at blive statsborger i danmark

af en bestemt religiøs praksis jeg tror også at det er derfor der er flere høringssvar for eksempel fra indre mission den katolske kirke i danmark og baptistkirken i danmark

jeg synes det er positivt at flere borgerlige borgmestre har sagt klart fra over for den her type politik

indtryk på regeringen som alligevel

jeg gerne anerkende at socialdemokratiet

den her del det giver jo trods alt håb for at noget kan ændres hvis

folketingsflertallet skulle skifte ligeledes mener vi i enhedslisten at det er helt urimeligt at lovforslaget lægger op til en tredobling af gebyret for at søge om statsborgerskab tre tusind otte hundrede kroner er et meget højt beløb især

eller er pensionist eller lignende og især for de mennesker der er syge er det jo et beløb som kommer oven i de dyre lægeerklæringer det betyder at det i praksis er meget vanskeligt at få statsborgerskab hvis man er syg eller har et handicap og det synes jeg

så for at opsummere enhedslisten mener at

og indrette regler som giver lettere adgang til statsborgerskab og vi støtter ikke det her lovforslag

jamen hvorfor så ikke sætte det op i en automat ude på gaden så kan man trække

udtryk for diskrimination at man siger at folk skal give hånd

så fint og godt uden et statsborgerskab

bruger det som et eksempel på at det her lovforslag er et udtryk for at det skal blive mere besværligt for alle at opnå statsborgerskab i danmark og

som jeg håber at herre christian langballe hørte så synes jeg

helt naturligt at give hånd men jeg synes ikke at det skal være et krav for at opnå statsborgerskab der er allerede masser af krav i øvrigt er der jo også allerede en ceremoni som foregår herinde på statsborgerskabsdagen

en ganske ganske dejlig og udmærket fejring af alle dem som har opnået statsborgerskab så jeg synes at det her lovforslag er fuldstændig

enhedslistens syn på statsborgerskab det er noget man bare skal trække i en automat i min tid i folketinget har jeg aldrig nogen sinde hørt

eneste så at sige syn på hvad der skal til for at få et dansk statsborgerskab

men i stedet for bare kan trække det

nødvendigvis er et lovforslag som skal behandles herinde

lige om lidt men at det bliver en meget mere forvaltningsmæssig proces som vi kender det fra andre lande det synes jeg egentlig er

det da er noget specielt at opnå et dansk statsborgerskab det sagde jeg også i min ordførertale det er afgørende for integrationen at man for eksempel kan deltage i demokratiet stemme til folketingsvalg jeg synes er en ret vigtig dansk værdi

at socialdemokratiet i mellemtiden har fået kolde fødder eller gule fingre og det beklager jeg naturligvis essensen af aftalen var at ansøgere til dansk statsborgerskab skulle deltage i en ceremoni hvor de skrev under på at de ville overholde dansk lovgivning inklusive grundloven man skulle respektere grundlæggende danske værdier og retsprincipper og som en del af det vores demokratiske styreform og så skulle man give hånd til en repræsentant

i forbifarten er jeg lige nødt til at sige at det ville en ekspert i forfatningsret måske undre sig en lille smule over altså at en kommende borger skulle tildeles en pligt til at overholde grundloven

en lov borgerne skal overholde men en lov de tre grene af statsmagten skal overholde men der menes uden tvivl at respektere grundloven og det går vi selvfølgelig helt ind for så det lader vi ligge det er en rigtig god aftale

opstod der så det problem at nogle fremtidige borgere

ikke ville give hånd til personer af det modsatte køn det retter vi så op på nu og det gør vi på den eneste rigtige måde vi siger at uden håndtryk

for mig er det altså en helt principiel sag en kommende statsborger har netop skrevet under på at han eller hun vil respektere grundloven og det næste vedkommende så gør er at sige men i øvrigt

ikke overholde en regel som folketinget har vedtaget det er en helt helt forkert måde at begynde sit liv som dansker på jeg har jo allerede været inde på grundlovens § halvfjerds

ingen på grund af sin trosbekendelse kan unddrage sig opfyldelsen af nogen almindelig borgerpligt der må jeg altså sige at efterleve de spilleregler folketinget har ophøjet til lov må man altså om noget beskrive som en almindelig borgerpligt man kan sige det sådan at håndtrykket er en meget elegant test af om ansøgeren til dansk statsborgerskab er villig til at omsætte det som hun eller han har skrevet under på til praksis hvis vedkommende ikke vil omsætte det til praksis kan der naturligvis ikke blive givet et statsborgerskab det er fuldstændig indlysende

folketinget skal være meget på vagt når det gælder

hele det moderne demokrati

sige ja når der bliver fremsat krav om at få tildelt særrettigheder så i dag siger vi nej til at religiøse mennesker kan få dispensation fra grundlovens § halvfjerds det er sådan set vores pligt som medlemmer af folketinget det undrer mig at flertallet ikke er større men jeg er glad for at mit parti

efter at aftalen er indgået så har afviklet nogle ceremonier og at der så har været problemer med folk der ikke ville give hånd så jeg vil bare lige være helt sikker på at vi er enige om at de her ceremonier ikke har været afviklet endnu og at vi altså skal ind i efteråret

håndtryk hvis det er så stort et problem i vores samfund at vi skal beskytte vores frihedsrettigheder ved lov så må det vel også gøre sig gældende nogle andre principielle steder

berettiget tvivl om hvorvidt den aftalte ceremoni kan gennemføres og det er det vi reagerer på til det andet vil jeg sige at på trods af at jeg har beskæftiget mig med voksenundervisning i mange

har det været en fiasko her i dag i folketingssalen

helt og aldeles voksne fru astrid krag

en forståelse af hvad det egentlig er jeg siger

helt principielle i den her sag er at når vi har skrevet under på at vi vil forsvare grundloven så skal vi aldrig tillade at man bruger en religiøs begrundelse til at få dispensation fra lovgivningen

at medlemmer af jehovas vidner for eksempel ikke kan slippe for at aftjene deres værnepligt man kan ikke bruge sin religion som

at de vender sig imod at vi skal detailregulere ved lov hvordan de her ceremonier skal afvikles så det

her tvivl og nu ved de jo så ved venstres ordfører at det er lige så fint for venstre at det er en embedsmand der giver hånden som

han er en stor nok pædagog det er ikke så meget det det er mere at det er blevet vendt om

argumentation der er jo ikke tale om her at der er nogle der mener at der er nogle der skal have særrettigheder og tildeles særrettigheder selvfølgelig skal man give hånd det siger vi også klart fra

det flag vi rejser er hvad folketinget skal bruge

lovgivende magt til og vi synes bare helt stilfærdigt at den bør man reservere til at løse faktiske problemer der eksisterer i vores samfund

af mennesker der ikke får deres statsborgerskab efter at have kvalificeret sig gennem mange mange år efter at vi faktisk har stemt for at de skal have statsborgerskab

vurderer man fra liberal alliances side så efterfølgende ikke vil få deres

i liberal alliances overvejelser over om en paragraf er nyttig vi har også paragraffer om højforræderi og mange andre ting som vi

der er folk i danmark der skelner imellem de rene og de

som ligger vil jeg mene

islams dna det er en religion der skelner imellem det rene og det

anledningen jo ved første øjekast kan forekomme ikke at være så stor men princippet

er meget stort fordi det vi er inde at diskutere

opdelingen i halal og haram

fuldstændig afgørende del af islamisk teologi vi vil ikke give en særrettighed til at den skelnen skal have forrang for dansk lovgivning eller skal kunne gøres gældende for mennesker der ikke er muslimer det er en meget uheldig præcedens og det er endda mildt sagt som i så fald vil blive sat så det er vigtige principper

optik ligger en tilkendegivelse og et løfte og en solidaritetserklæring i forhold til danmark det danske grundloven og så videre det vil sige at

tilkendegiver at man man erklærer sig solidarisk med det land

jeg kan tilslutte mig den

helt afgørende for os har været spørgsmålet om man kan bryde grundlovens § halvfjerds og sige jeg

ikke overholde de regler der er på grund af min region

var jeg ved at sige er beskrevet

i lovforslaget angivne personer udveksler et håndtryk uden handske håndflade mod håndflade med myndighedernes repræsentanter

og helt konkret markere det øjeblik

liv hvor de bliver danske statsborgere vi lader det bare stå

det her er noget som vi i folketinget

så detaljeret vi mener at vi skal bestemme over vores danske borgere naturligvis skal et håndtryk

statsborgerskab det skal det ikke og det er ikke fordi det er ligegyldigt

jeg også nævnte over for herre mads fuglede men fordi det betyder noget lige præcis fordi det betyder noget skal vi ikke lovgive om det

er det naturligvis udtryk for en holdning selvfølgelig er det det den praktiserende muslim der ikke vil give hånd til en kvinde vil sikkert mene at det er udtryk for den holdning at man vil respektere kvindens dyd og tøjle mandens seksualitet

hånd til en kvinde

det udtryk for en holdning men vi ser i de her tider et korstog for bevarelsen af

de danske værdier som særlig dansk folkeparti regeringen og til dels også socialdemokraterne

vores børn skal tvinges i vuggestue hvis de bor særlige steder og der skal være forskelsbehandling af vores borgere afhængigt af hvor henne i landet de bor men når vi stirrer os så blinde på hvad det er

danske værdier så glemmer vi den allervigtigste af dem alle sammen nemlig frisindet det at vi her i landet har en helt særlig tradition for at respektere og tolerere holdninger der afviger fra den gængse opfattelse

er jo lige præcis det der er sagen i den her debat hvis kvinder ikke behandles ligeværdigt af personer som har et meget traditionelt og patriarkalsk syn på køn

er ikke ligegyldigt det skal bestemt debatteres og det skal udfordres af os politikere af borgerne

det gælder da også når en mand ikke vil give hånd til en kvinde selvfølgelig skal det udfordres men fænomenet er og bliver udtryk for en holdning og en holdning som er lige så fremmedartet og

afvigende holdninger som vi også tolererer

det at vi tolererer ikke nødvendigvis er enige

holdninger der afviger fra flertallets er jo det der danner fundamentet for det danske demokrati og de demokratiske søjler som vi står oven på mindretalsbeskyttelsen religionsfriheden ytringsfriheden og leve det liv man vil så længe det ikke skader andre og så længe man lever i overensstemmelse med vores straffelovgivning og vores grundlov

i folketingets vandrehal frisind storsind retsind og lovsind så uanset hvor tåbelig og middelalderlig man finder

kun fællesskabet stærkere når vi rummer det og konfronterer det kritisk

beskyttet jøder i århundreder som mindretal i danmark vi har ikke forbudt hizb ut tahrir den danske forening eller dkp hvor meget vi end som politikere kan være uenige med de foreninger har vi tolereret deres eksistens vi

første land i verden til at give homoseksuelle lov til at indgå registreret partnerskab

fra listen over psykiske sygdomme

bedste og mest gennemførte demokratier og det er vi lige præcis fordi vi ikke undertrykker ved lov

med vores ord og det skal vi blive ved med derfor er

synes vi med den tradition det et forsøg på at forvise mindretalsholdninger fra det almene fællesskab

fordi vi lukker døren eller prøver at

på gryden vi tror det bare mens vi sidder selvtilfredse tilbage og gnider os i skægget mens vores kritiske sans og

til at debattere og udfordre holdninger bliver sløvere og sløvere

lovgiver om noget og siger det er forbudt

kan vi jo læne os tilbage og behøver ikke at tage den demokratiske debat som er så nødvendig for vores samfund hvad er det så for et land vi står tilbage med det synes jeg vi alle sammen skal tænke lidt over så vi stemmer jo af mange gode grunde nej

er at danskerne er vokset sammen som et folk gennem tusind år en lang lang lang forædlingsproces hvor man så

at vi netop debatterer og diskuterer vores demokratiske grundprincipper og hvad det er for et demokrati vi gerne vil leve i i danmark og de holdninger der

selvfølgelig er der det men det er kun sundt for demokratiet og jeg tror at dér hvor vi grundlæggende er uenige lige præcis

selv nævner at de danske værdier

og mener jeg overhovedet ikke er tilfældet jeg ser ikke at det danske fællesskab de danske værdier håndtrykket juletraditionerne påsketraditionerne

det som ligger i vores danske kultur er truet det lever

med den kultur som vi har haft i århundreder

som helst selskab der foregår rundtomkring i danmark hvor vi går ind og lovgiver

noget så fint og fornemt som statsborgerskabet skal man give hånd når man

det nogen sinde sker at skulle den situation opstå at der står en mand der ikke vil give hånd til en kvindelig borgmester i danmark betyder det så at han ikke vil efterleve det danske demokrati og de danske værdier og leve som en ganske almindelig fornuftig borger i det danske samfund

borgmester siger til den pågældende person vil du ikke lige med ind på mit borgmesterkontor og så vil

lovgive om det for vi får ikke samtalerne i spil

sådan udfører du korrekt håndvask hænder og håndled fugtes inden sæben kommes på

fordeles grundigt vask grundigt i minimum femten sekunder skyld sæben af og dup hænderne helt tørre luk hanen med papirhåndklædet

til at tænke på

er det jo fordi regeringen

give hånd for at få statsborgerskab men også hvordan man skal give hånd og jeg citerer

herunder hensigten at udlændinge og integrationsministeren vil anvende bestemmelsen til at fastsætte krav om at en eller flere repræsentanter fra kommunen i forbindelse med ceremonien mødes ansigt til ansigt med deltagerne og udveksler et håndtryk med deltagerne uden handske håndflade

uden handsker

et fesent håndtryk hvor man bare lige får fat i fingrene

jeg synes det er helt vildt at vi har en regering som bruger vores tid herinde på at lovgive om den her slags ting men det er ligesom hvad det er for diskuterer så mange ting i folketinget men at man også har brugt embedsmænds tid på at sidde og formulere præcis hvordan

så bagefter vil tvinge kommunerne til

man forsøger at løse tænk hvis vi i stedet for havde brugt tiden på at gøre op med social kontrol få afskaffet besparelserne på uddannelse

få flere pædagoger i vores daginstitutioner eller løse andre virkelige problemer radikale venstre

være en modpart i forhold til de radikale

helt fantastisk at man udstiller sin egen uvidenhed på den måde

sige at det bare er et spørgsmål om hygiejneforskrifter som om

jeg forstår jeg forstår det faktisk ikke og

og prøver at diskutere hvad det er

at man møder op

en officiel person der tildeler en et statsborgerskab

ifølge de radikale og en seddel på et toilet

for at få statsborgerskab vi er i radikale venstre fuldstændig enige med dansk folkeparti i at man selvfølgelig skal

give hånd jeg ville da selv blive stiktosset hvis der stod en mand over for mig og ikke ville give mig hånd fordi jeg er kvinde

kommer den ideologiske fordom fra de radikale

diskutere social kontrol og alt muligt andet abstrakt fis

jeg synes at den diskussion vi har her

hvad danmark er

få et dansk statsborgerskab betyder og det er meget meget mere væsentligt

hygiejneforskrift der står på et toilet

er vi faktisk villige til at sætte penge af til at støtte de kvinder i deres kamp for frigørelse

så skal vi sørge for at støtte de kræfter der er til at blive frigjorte

vi kan få stoppet at nogle mænd skulle kunne få den tanke

må ikke lege med tændstikker radikale venstre må ikke lege med udlændingepolitik

bare sige jeg undrer mig virkelig meget over at man i liberal alliance kan komme frem til at det er nødvendigt at lovgive om hvordan man skal

danskere i landet vi mener også det er vigtigt at vi alle sammen møder hinanden på en ordentlig måde med respekt for hinanden og vi skal passe på ikke at blive for snæversynede og dikterende når det kommer til hvad der er skik og normer i danmark

altså også helt ude af proportioner et håndtryk er et tegn på respekt i danmark ligesom et buk jo er et tegn på respekt i japan og da danmark har ligestilling mellem kønnene

bryder jeg mig heller ikke om hvis religionen dikterer

andre køn ved at give dem hånd men hvad jeg bryder mig om skal ikke diktere de generelle krav til hvad vi kræver for at blive statsborger i danmark her skal vi stille universelle krav til sprog og til integration javel men det bliver altså ikke på min vagt at sf

vil kræve en bestemt fysisk demonstration af selve det sidstnævnte ritual i praksis kan jeg slet ikke forestille mig at borgmestre skal stå derude i virkeligheden og afkræve den her gestus loven er med andre ord et tegn på hvad der sker når christiansborg sætter sig for at detailstyre og glemmer at det ikke er dem der skal håndtere de her alt for detailorienterede regler i praksis derfor stemmer sf også imod forslaget uanset om forslaget holder sig inden for menneskerettighederne

vi mener ikke at det danske statsborgerskab skal afhænge af økonomi men derimod i stedet af hvorvidt de nytilkomne danskere er i stand til at leve op til de regler der er i det danske samfund og forpligte sig til at indgå i det danske fællesskab en forøgelse af gebyret vil også udelukke bestemte grupper fra at søge statsborgerskabet vi ønsker et fair og lige samfund

nægtede at give

ikke er dansk statsborger men

det udstiller jo bare problemet

bare at det udstiller det vi står i og det er

og så begynder man at tale om at japanerne bukker

de giver også hånd og de har

ved andre mennesker der kommer fra andre lande det har

så høflige er de hvis man ikke vil give hånd

en detailregulering i loven

forhindre særlig mange i at få et dansk statsborgerskab heldigvis

i virkeligheden rigtig meget spild af tid at vi står her og skal diskutere det her forslag

bliver jo ikke en del af dansk lovgivning før regeringen tilsyneladende agter at vedtage forslaget som det ser ud i dag jeg synes det er spild af tid jeg undrer mig over

i forhold til hvordan vi vil detailregulere menneskers adfærd og det synes jeg i virkeligheden er usmageligt jeg synes det er vigtigt at vi forholder os til hvordan mennesker kan leve sammen vi skal også stille krav til hinanden om den måde som vi er sammen på og også anerkende respekt for køn og ligestilling og det vil vi kæmpe for i sf

sådan at lovgivningen skulle gøre det her synes jeg bare at man har spillet fallit

her i i folketingssalen

som debatten så efterfølgende ikke rigtig har har levet op til desværre

sådan en af de ordførertaler man godt kunne ønske at

god debat synes jeg på nogle måder i hvert fald

det her lovforslag det er jo sådan at regeringen socialdemokratiet og dansk folkeparti

niogtyvende juni indgik en ny aftale

indfødsret indfødsretsaftalen skærper kravene for at opnå dansk indfødsret og vi har

gør det klart at det det er et helt særligt privilegium at blive dansk statsborger det er ganske enkelt en tillidserklæring

få tildelt et dansk statsborgerskab og som ansøger

skal man selvfølgelig vise at man vil danmark med aftalen

stiller vi derfor også nogle større krav til at man skal forsørge sig selv til at man skal have gjort

og vi sætter hårdt mod hårdt når det kommer til kriminalitet aftalen indebærer også at tildelingen af dansk statsborgerskab fremover skal betinges af ansøgerens deltagelse i en grundlovsceremoni og til ceremonien skal ansøgeren skrive under på

efterleve dansk lovgivning herunder selvfølgelig også grundloven og respektere grundlæggende danske værdier og retsprincipper herunder det danske demokrati ansøgeren skal også ved ceremonien udvise respekt for danske værdier og optræde respektfuldt over for repræsentanter for myndighederne

indeholder lovforslaget et

til at fastsætte nærmere regler om afholdelse af disse ceremonier videre har

bemyndigelsesbestemmelse i danskundervisningsloven så udlændinge og integrationsministeren bemyndiges til at fastsætte regler om registrering af alle udlændinge der deltager

har lovforslaget til formål

indfødsretsaftalen det der jo har fyldt

mest i medierne og bestemt også her i folketingssalen i dag i forbindelse

har jo været hele debatten omkring håndtrykket det vil være en del af grundlovsceremonierne at repræsentanter for kommunen mødes ansigt til ansigt med deltagerne og udveksler et håndtryk med deltagerne når der stilles krav om håndtryk i forbindelse med ceremonierne er det for at højtideligholde og helt konkret markere det helt særlige øjeblik i deltagernes liv hvor de bliver danske statsborgere med afsæt i en grundlæggende dansk kulturnorm som håndtrykket efter regeringens opfattelse er et udtryk for

samtidig med denne symbolske handling udtrykke en særlig respekt for det danske samfund som efter regeringens opfattelse bør være forbundet med at blive dansk statsborger samtidig

vil vedkommende symbolsk signalere at vedkommende har taget det danske samfund og værdisæt til sig

må jeg så også sige at

er med stor forundring at jeg har fulgt debatten her i dag jeg har ganske enkelt svært ved at forstå at socialdemokraterne som jo var med i den her aftale i sommer om skærpelse af kravene til at få dansk indfødsret ikke kan stemme for det her lovforslag men omvendt set

stå på lad mig lige opsummere med lovforslaget

kan fremsætte de nærmere krav til afholdelse af grundlovsceremonier herunder jo også at sikre en ramme som har den fornødne højtidelighed og hvor dem der får tildelt et dansk statsborgerskab

den fornødne respekt og værdighed over for repræsentanter for det land

nu giver dem et statsborgerskab

og her få måneder efter

meget varm sommerdag indgik

kan socialdemokraterne så pludselig ikke finde ud af om det skal sikres ved at man hvad man jo i min optik

fuldstændig naturlig kulturnorm

i danmark stikker hånden frem og hilser respektfuldt med et håndtryk for at markere det præcise øjeblik i en ansøgers liv hvor vedkommende bliver dansk statsborger

af dansk statsborgerskab så alvorligt at vi er enige om at markeringen med et håndtryk i den her sammenhæng selvfølgelig også

vil jeg bare sige at alt imens socialdemokraterne forsøger

til socialdemokraterne at hvis socialdemokraterne en dag får regeringsansvaret og hvis fru mette frederiksen en dag bliver statsministeren

tror jeg simpelt hen også at hun kommer til at træffe store beslutninger og måske også beslutninger der kan være svære og i min optik også sværere end at blive enig med sig selv om om det er en ganske almindelig

omgangsform i danmark og en ganske almindelig kulturnorm i danmark at give hånd til hinanden

man egentlig fra socialdemokratiets side har tænkt sig at ophæve kravet om håndtryk igen hvis

få regeringsansvaret det synes jeg jo kunne være interessant men med de her ord

jeg gerne takke ordførerne for debatten her i dag og takke partierne som tager tildelingen af statsborgerskab så alvorligt at de støtter det her lovforslag

vi har haft nogle spændende forhandlinger

hvor der også var en stor grad af alvor omkring netop tildelingen af statsborgerskaber

det er en stor gave det er den største gave og det er også en tillidserklæring

man opnår når man kan kalde sig dansker og selvfølgelig er der strikse krav

formelle krav til at opnå det her statsborgerskab fordi det er noget helt specielt

for den synes jeg vi har haft under under ordførertalerne

med en person som ikke har villet give hånd til en borgmester eller en kvindelig repræsentant er ministeren ministeren så indstillet på at kigge på det her lovforslag igen

hvis man har en forbrændt hånd eller et eller andet hvor man af sådan helt konkrete fysiske årsager er ude af stand til at give hånd har man overvejet det i forhold til hvad det vil have af konsekvenser for for lovforslaget

der er på stedet jeg tror

jo netop afgiver løftet som herre christian langballe også sagde

til danmark er et stort øjeblik

og inden da har man skrevet under på at man vil efterleve grundloven at man tager de danske værdier til sig det synes jeg er en meget meget stor ting så man kan godt prøve

handler det her om noget meget principielt nemlig om at man har tilvalgt sig danmark man har tilvalgt sig at man vil være dansker og så skal man selvfølgelig også udvise respekt for landet og de myndighedspersoner der i øjeblikket

jeg holdt min ordførertale så ministeren ved jo godt hvad

det er i øvrigt det der er gået igen igennem det her forløb at selvfølgelig skal man give hånd men vi synes i al stilfærdighed også at folketinget skal styre sig i forhold til hvad vi lovgiver om og at vi skal lovgive der hvor der er problemer og derfor kan jeg også fuldstændig aflyse jeg lykkes

med at aflyse ministerens frygt for den har vel et bestemt formål den

tilstrømning dårlig integration social kontrol og det er vi jo i øvrigt løbende med til sammen med ministeren det er nok ikke den diskussion ministeren har lyst til at have

senest på det pressemøde der var efter regeringens

seminar da den her sæson startede op der sagde statsministeren

jo at hvis hvis kommunerne ikke mente at det var oplagt at de her ceremonier var lokalt forankrede jeg synes det giver god mening

politiken en journalist der interesserer sig for og venstres ordfører mads fuglede siger at

statsministeren har ment da han sagde det det er meget konkret at sige at hvis kommunerne ikke vil have opgaven så lægger vi den i statsligt regi

har talt med sin partiformand landets statsminister i denne sammenhæng

hvis kommunerne frabad sig dem og vi kan jo læse ret tydeligt i kls høringssvar til

de lå i statsligt regi jeg bakker op om at de ligger lokalt det vil jeg

er der har gjort at at man har bakket på det løfte statsministeren gav

få den her ceremoni så ville man kunne overveje at

at få den her ceremoni kommunerne har i deres høringssvar været kritiske over for ceremonien men det er jo noget ganske andet

i deres høringssvar helt klart at det

kls opfattelse at de opgaver der knytter sig til tildeling af indfødsret som helhed bør varetages i statsligt regi

betyder det her at hvis kommunerne nu efterfølgende nu går vi i gang med lovbehandlingen så gør det klart

man ville gøre nemlig at lægge det i statsligt regi

ceremonier og ser frem til at afholde de her ceremonier og det er vel derfor at kommunernes landsforening jo ikke på vegne af alle otte og halvfems kommuner siger at vi ønsker ikke at afholde de her ceremonier men jeg kan jo så også forstå at fru astrid krag også finder at de skal ligge i kommunerne så jeg ved ikke helt

og og jeg synes at det ligger meget naturligt at det det så også er

man skal give et ærligt håndtryk

når jeg hilser på fru lotte rod så fisker jeg et par handsker op og tager dem på for så at give fru lotte rod

har ministeren jo en partikollega i innovationsministeren som bruger meget tid på at afbureaukratisere man kan melde en regel altså hvordan hænger det sammen med at man her vil lovgive om noget

det her er jo et spørgsmål om ren og uren det her er et spørgsmål om om religion det her er langt langt større end da fru lotte rod stod på et toilet må jeg forstå her for for nogle timer siden og vaskede hænder og så en forskrift om

håndvask det her

handler om at tage et værdisæt til sig fru lotte rod man kan godt prøve

trække det ned på et niveau hvor det bare slet slet ikke hører hjemme men det synes jeg sådan set ikke man bør gøre her i folketinget det handler om at tilvælge danmark det handler om at tilvælge

er bygget på et fundament af frihedsrettigheder herunder ligestilling

mennesker når man lovgiver om hvordan man viser respekt for andre mennesker fratager man så i virkeligheden ikke mennesker deres reelle mulighed for

det gør vi jo også på forskellig vis og på den måde udtrykker vi jo også noget af vores personlighed vil vi i virkeligheden ikke gerne have at mennesker skal udtrykke deres personlighed mere end at de skal

det vil jo her sige at man tilvælger

land der er bygget på et fundament af frihedsrettigheder

at man kan tro på lige præcis den gud man vil

man kan sige lige præcis hvad man mener

der er fuldstændig ligestilling imellem kønnene men man tilvælger

under på at man vil efterleve grundloven

de danske værdisæt til sig og så befæster man det kan man sige ved at give et håndtryk og det synes jeg er helt naturligt

så giv hinanden hånd derpå det er udtryk for gamle aftaleret at det gør man så kunne man så sige

men reglerne er jo bare sådan

dansk statsborgerskab som jo ikke bare er noget ligegyldigt perifert

at man faktisk bliver inviteret indenfor af det danske folk

som lige mænd og lige kvinder i forhold til os og hvad så

fantasiforestillinger af ideologisk art der bliver til oppe i hovedet

jer gør indsigelse betragter jeg det som vedtaget

fem og tyve voksne og cirka en hundrede og ni og halvtreds børn

arbejdsliv og familieliv side om side med alle os andre

vores venner vores naboer vores kollegaer

vi kan samtidig glæde os over deres ønske om at kunne kalde sig danske statsborgere og på den måde forpligte sig på vores fællesskab

det er de de grundlæggende værdier og principper om demokrati ytringsfrihed ligestilling børns selvstændige rettigheder retsstaten og videnskabens forrang over troen

de fleste af os er så naturlige at vi ikke tænker over det i hverdagen og at vi gyser når vi hører nyheder fra andre lande hvor den slags trædes under fode med statsborgerskabet

får de nye statsborgere stemmeret til folketingsvalget det kan jo snart nok blive relevant og

ikke kun jeres ret at være med til at bestemme over danmark det er også jeres pligt at tilføre de fælles diskussioner jeres egne erfaringer og tage del i debatten og tage del i vores demokrati i lovforslaget her optræder otte

hvis statsborgerskaber bliver betinget af deltagelse i en grundlovsceremoni enten i statsligt regi inden for det næste halve år eller i aalborg aarhus lemvig helsingør københavn billund eller køge inden for de næste to år

op om ceremonierne men som det også er fremgået af den debat vi lige har haft om l en hundrede og firs den såkaldte håndtrykslov mener vi det er forkert at der i lovbemærkningerne

til l en og firs betinges et lovfastsat krav om håndtryk afslutningsvis vil jeg gerne beklage at der i nogle tilfælde har været en meget lang sagsbehandlingstid det tror jeg

jeg sige at socialdemokratiet naturligvis støtter lovforslaget

tildelt otteoghalvtredstusind statsborgerskaber er ordføreren sikker på

at hver og en af de her mennesker tilslutter sig danske værdier eller hvad

skåltaler som egentlig ikke dækker over et reelt indhold

godt tænke mig at man på et tidspunkt som ordfører for de respektive partier begyndte at på blokken

spørge sig selv om hvor mange af de mennesker man giver statsborgerskab er

inden for de sidste ti år hvor mange af de otteoghalvtredstusind er faktisk danske jeg kan komme i tanke om nogle der ikke er og så spørger jeg mig selv hvorfor skulle de overhovedet

det her lovforslag om det her nye lovbestemte

håndtrykskrav har flyttet

nu vil stemme for men jeg vil gerne tilkendegive

jeg synes det er godt at vi har strammet op i reglerne og kriterierne for

har vi gjort sammen ad to omgange inden for de sidste tre år er det vel

og det synes jeg er positivt og i det ligger jo også at særlig når det kommer til til dispensationer altså folk der ikke til fulde har mødt alle kravene så er der

blevet givet for mange statsborgerskaber og

også vide at i de forhandlinger vi havde før sommerferien var vi i socialdemokratiet meget optaget af mulighederne for at frakende statsborgerskab

på tro og love har erklæret troskab og loyalitet over for danmark og grundloven og vores frihedsrettigheder uden at mene det og det er jo fordi vi ligesom

faktisk skal være noget værd

og hvis vi efterfølgende kan se at der er nogle der har afgivet de løfter på skrømt uden at mene det så mener vi at det er vigtigt at man kan påbegynde fratagelsessager det var noget af det der fyldte meget for os i de forhandlinger noget af det vi også fik med i aftaleteksten og noget af det jeg ser meget frem til at kunne følge hvorvidt så også finder sted så med den her sidste aftale vi har lavet sammen

jo en mulighed for at gå tættere på noget af det

til at stemme ja til statsborgerskab det sagde vi meget udtrykkeligt både før under og efter forhandlingerne

set meget klart det jeg bare mener

har et ansvar for hvem vi tildeler

har vi af hensyn til danmark og danskerne

være bekendt at tildele statsborgerskab til mennesker som ønsker danmark alt ondt og overhovedet ikke forbinder noget godt med danmark men vil have statsborgerskab af andre

har forpligtet sig på vores fællesskab på vores grundlæggende værdier vores retsstat vores grundlov

vi jo med den seneste aftale vi har indgået forpligtet os selv og hinanden på at der skal kunne føres sager om frakendelse på grund af svig hvis man har skrevet under på at forpligte sig til det her men overhovedet ikke mener det

ministerium som er dem der skal føre de her sager det har jeg også opfordret andre til så vi kan få prøvet nogle af de her frakendelsessager det er ikke nemt at frakende folk statsborgerskab men vi fik jo

cirka otteoghalvtredstusind statsborgerskaber da jeg så sad

der er givet af statsborgerskab år for år så tænkte jeg ved mig selv gad vide hvor mange der egentlig overvejer hvem af de mennesker her

i hjertet hvem der

tilslutter sig de danske værdier og så videre og så videre sagen er jo bare at der er utrolig mange der igennem årene har fået statsborgerskab der er blandt andet

mansoor boghandleren fra brønshøj og han har fået statsborgerskab

danske værdier ikke ligefrem

fik frataget sit statsborgerskab og blev udvist til marokko fordi han havde talt for terror det er så et af de grelle eksempler

er blevet lavere tolv fem og tyve personer står til at få statsborgerskab og jeg anerkender at der er tale om

bare tilbage til især den røde regering

blev der uddelt et stort antal statsborgerskaber det

at vi er inde i en positiv udvikling

regeringen efterlod hvor det så i høj grad var de radikale der svingede taktstokken og med deres syn på statsborgerskab

ved man hvordan det går så endelig er antallet på vej

af personer uden for vores kulturkreds fra den muslimske verden

er nået ned

femten lå på omkring de tres procent det synes vi er en meget positiv udvikling al den stund at de mennesker der kommer derfra kan vi se har haft umådeligt vanskeligt ved at integrere sig i det danske samfund ubetinget godt

over halvtreds procent det er godt de er tæt på vores kultur og de har en mulighed for at integrere sig de har en mulighed for at tage danmark til sig det er fint vestlige lande hvis man lægger dem oveni over tres procent

de her personer som jo når

i langt højere grad bliver integreret i det danske samfund end folk der ligger uden for den vestlige

kulturkreds men stadig væk synes synes vi at der bliver uddelt for mange statsborgerskaber vi har sagt

på højst tusind om året hvor personerne hovedsagelig skal komme fra europæiske og vestlige lande antallet betyder noget der bliver simpelt hen tildelt for mange statsborgerskaber stadig væk hvor vi ikke har en mulighed for at vide

vi abonnerer ikke på de radikales tanker om at statsborgerskabet er

et integrationsværktøj hvor man så så at sige bliver bedre integreret fordi man får et statsborgerskab for os er statsborgerskabet så at sige enden og målet for en lang rejse hvor man langsomt og mere og mere er blevet mere og mere dansk og derfor til sidst får den godkendelse eller får den anerkendelse

at tallet er for højt og det tilkendegav vi før forhandlingerne og under forhandlingerne og det tilkendegiver vi også efter forhandlingerne og derfor stemmer vi nej

siger velkommen til helt præcist

fem og tyve voksne og en hundrede og ni og halvtreds børn der nu kan se frem til at blive danske statsborgere fra venstre skal der lyde et stort tillykke i har arbejdet hårdt for at nå hertil og i har vist at i både kan og vil tage del i det danske fællesskab

og jeg synes derfor at der er en god grund til at stille høje krav til de ansøgere det glæder mig at vi nu stiller endnu højere krav end tidligere krav om sprogkundskaber selvforsørgelse

kendskab til danmark og nu også i forhold til ens villighed til at efterleve danske normer og værdier ved en statsborgerskabsceremoni sådan skal det være danmark skal kun være for dem der kan og vil danmark er noget man tager ind i sit hjerte og det er sådan man viser

dansk endnu en gang tillykke til de nye statsborgere vi byder jer velkommen og ser frem til at i deler statsborgerskabets glæder og rettigheder og ikke mindst pligter jeg skal hilse fra det

velkommen og at de også støtter forslaget

statsborgerskaber inden for de sidste ti år sådan rundt regnet

føler sig overbevist om at

som det så smukt blev udtrykt eller hvad ved vi

meget om hvem vi egentlig giver statsborgerskab for

er altså ufattelig mange mennesker på den første indfødsretslov var der ti

lavt sat tolv fem og tyve hvor vi

når vi tildeler statsborgerskabet fordi vi også har et ansvar for hvem vi tildeler

meget højt tal sådan diplomatisk sagt bare mellem

at vi har strammet kriterierne voldsomt for at få dansk statsborgerskab

det glæder mig også at vi kigger ind i hvordan man kan tage statsborgerskabet fra

vil vores samfund og modarbejder det og

det er jo også nødvendigt når man byder nogle velkommen

det med nogle forventninger til hvordan de agerer her når de så bliver brudt

for at pege fingre ad nogen men men egentlig blot for at

mener ordføreren

at tildele statsborgerskaber er ansvarlig over for danskerne

at blive dansk statsborger er en stor stor gave at modtage og den er meget svær at

om hvis man træffer en forkert beslutning og vi har set mennesker der har

statsborgerskab som ikke er loyale over for danmark og vores værdier derfor glæder det mig at vi har så stramme kriterier som vi har nu

vi i fællesskab har kunnet skabe

tillykke til de mennesker hvis navne nu står på det lovforslag vi behandler i dag til de mennesker som bliver danske statsborgere rigtig mange af dem har jo boet her hele deres liv eller i hvert fald i rigtig rigtig mange år og rigtig mange af dem har virkelig knoklet for at få et statsborgerskab der skal ikke herske nogen tvivl om at vi fra

enhedslistens side mener at de regler der gælder i dag for at opnå statsborgerskab er alt for stramme vi så gerne at flere som bor her i landet og har deres liv her blev fuldgyldige medlemmer af fællesskabet derfor er vi også imod de stramninger som flertallet herinde har vedtaget i en aftale lige før sommerferien det vil betyde at det bliver sværere at få statsborgerskab for mange af dem som bor og lever her i vores land

vigtigt mål at de mennesker som bor i danmark og har deres liv her integrerer sig og bliver en del af samfundet og bliver en del af danmark og på den måde også bliver fuldgyldige medlemmer af fællesskabet som man jo altså gør når man opnår statsborgerskab

er til diskussion den har de helt styr på det handler om noget andet det handler jo ikke bare om man må bo her eller ej men hvorfor er det så så vigtigt det kan jeg i hvert fald pege på tre årsager til den ene handler om følelsen af at høre til alle som har været med til at fejre statsborgerskabsdag herinde på christiansborg hvor dem der har fået statsborgerskab inden for det seneste år kan komme på besøg har oplevet at det betyder rigtig meget det er følelsen af at blive anerkendt som en del

indfødsret og det kan jeg sådan set godt forstå

det er klart at man gerne vil tilhøre fællesskabet i det land man bor i den anden årsag til at statsborgerskabet er vigtigt er at det giver mulighed for at stemme til folketingsvalg og deltage fuldgyldigt i vores danske demokrati

jeg i hvert fald vil sige er en af de vigtigste

den tredje årsag er selvfølgelig at det giver mulighed for at rejse vi hører ofte om unge der kan være forhindret i at tage på studietur med deres skoleklasse eller deres gymnasieklasse eller ikke kan komme på udvekslingsophold fordi de ikke

få visum til de bliver dermed holdt uden for det fællesskab som der er

og som jeg i hvert fald vil sige er meget afgørende for at få en integration der lykkes

jeg bare gentage dagens vigtigste budskab et stort tillykke til de mennesker der nu får statsborgerskab jeg ville ønske at

jeg ville ønske at særlig børn som er født i danmark meget lettere kunne opnå statsborgerskab men ikke desto mindre tillykke til dem som nu

noget om at alle folk har knoklet for at få et dansk statsborgerskab jeg kan komme i tanker om nogle der ikke har knoklet jeg kan komme i tanker om nogle der har fået dispensation og derfor har fået et statsborgerskab

leve op til de regler som er for almindelige jeg kan komme i tanker om mange igennem tiden der ikke har knoklet for at få et statsborgerskab og som

men det jeg godt kunne tænke mig at høre er hvor meget skal man ifølge enhedslisten knokle for at få et dansk statsborgerskab hvad skal der til for at blive statsborger i danmark hvad er det

hvad det er for nogle regler vi mener der skal være men det er selvfølgelig ikke alle der ser med eller sidder her i salen der har læst det det forventer jeg ikke noget af det som vi blandt andet foreslår er at man

skal kunne dansk på det niveau som

synes jeg i hvert fald også er et krav at stille og herre christian langballe har jo selv kan man sige til min store ærgrelse sørget for at man virkelig skal knokle for at opnå dansk statsborgerskab i dag

det forældrene ønsker jeg synes da det er helt rimeligt at

men også hvis man har levet størstedelen af det man kalder for barnets formative år i danmark

de andre ordførere der har været heroppe i forbindelse med det her lovforslag ønske de pågældende mennesker de tolv fem og tyve voksne

en hundrede og ni og halvtreds børn rigtig hjertelig velkommen som danske statsborgere det er som ministeren sagde tidligere en kæmpestor ting at få et dansk statsborgerskab det skal vi selvfølgelig værne om

pågældende mennesker kommer til at opleve et danmark med åbne arme jeg håber at de pågældende mennesker kommer til at træde ind i det danske demokrati og deltage i fællesskabet men jeg håber lige så meget at fællesskabet åbner armene og byder de mennesker velkommen

så vigtigt for os hvad for noget tøj man har på eller hvad for noget mad man spiser eller hvilke vaner og traditioner man praktiserer i sit liv det er vigtigere at man deltager i samfundet deltager i fællesskabet i de danske institutioner folkeskolen

institutioner åbner armene

op i hvad folk spiser

kødproduktion vi har i vores land og vi har det der nok er verdens største udfordring ikke bare i danmark men over hele kloden nemlig en galopperende klimakrise som vi har et politisk ansvar for at adressere hvis vores efterkommere skal have de samme muligheder som os for at få nogle bæredygtige liv og i det hele taget de muligheder vi har haft så ja vi vil gerne lægge en klimaafgift på oksekød sådan

indtag af oksekød men vi har intet problem med at danskerne

at sige at selvfølgelig har vi hver især holdninger til det her samfund og

at være dansk og når vi mener at folk skal give håndtryk

det fordi vi har en politisk holdning til danmark sådan er det det har alternativet også

den er bare ikke religiøst eller ideologisk funderet den er funderet på en

politisk udfordring som vi alle sammen står over for nemlig en klimakrise som jeg håber at dansk folkeparti fuldstændig på samme

adressere den største politiske udfordring der findes

af den radikale folketingsgruppe hjertelig tillykke til alle jer som nu

jeg er rigtig glad på jeres vegne over at

rigtige danskere også på papiret

også ked af det for dem som burde have fået statsborgerskab men som ikke er kommet med på det her lovforslag i radikale venstre har vi det jo sådan at vi

synes det er forkert at man skal igennem en prøve med de spørgsmål man nu skal vi synes

sprogkravet er skævt i forhold til at det jo favoriserer folk med lange uddannelser over

har kortere uddannelser eller ingen uddannelse og i det hele taget synes jeg

vi behandler sagerne på i udvalget er forkert den måde vi behandler dispensationssagerne på bygger jo på tilfældighed hvad de enkelte medlemmer af udvalget lige måtte synes om man lige siger ja eller nej til den enkelte der er ikke nogen gennemsigtighed omkring det der er ikke nogen retssikkerhed og derfor arbejder vi i radikale venstre for at få det lavet om

vi får et system som vil være meget mere retfærdigt og lige vi har ikke så mange chancer

i folketinget derfor vil jeg gerne sige det nu

bare gerne sige hvor er det dejligt at det arbejde der foregår i kommunerne bærer frugt rundtomkring men samtidig har vi jo også lige fået frem i forskning fra aarhus universitet at der er mange efterkommere

uddanner sig er i job så føler de sig alligevel ikke lukket ind i samfundet derfor vil jeg bare i al stilfærdighed sige uanset hvad man så mener politisk

lukket ind men at vi tværtimod vil gøre os umage for at de folk som gør sig umage for at være danske og være en del af danmark

får lov til at føle sig som en del

er sådan en akademisk specialitet som man i det radikale venstre synes

at vi kan tillade os at stille de sprogkrav vi gør

der foregår på den radikale planet

et eller andet sted langt ude

meget meget meget langt væk fra virkeligheden hvad foregår der altså forudsætningen for at blive en del af et samfund at blive en del af danmark er søreme da at man kan sproget

så faktisk i radikal godhed

statsborgerskab uden at de radikale tænker på det glemmer man så at sige for det er jo altid det de radikale kommer let uden

der så er et hensyn

fædrelandet ser ud i morgen om ti år om tyve år om tredive år

man altid går uden om men hvilke krav skal der så til

åbenbart ikke skal kunne dansk eller hvad

vi laver danskniveauerne på godt nok har radikale venstre bestemt meget siden vi

kan tage æren for i hvert fald ikke alene hvis der er noget der er akademisk så er det jo at dansk folkeparti går ind og siger at det der skal være et krav er det der svarer til

dermed er dansk folkeparti jo med til at sige vi synes det er bedre at man har en lang videregående uddannelse end at man har en kort

eller måske slet ikke nogen uddannelse og i radikale venstre

at dem der gør sig umage for at blive danske

af udvalget

helt fint til det radikale venstre givet dispensation

nogen sinde hørt et nej fra det radikale venstre så synes jeg bare at det radikale

betyder så måske skal vi egentlig bare stille et udvalgsspørgsmål for lige at få opfrisket

et rigtig stort tillykke til de tolv fem og tyve nye danskere og velkommen til det har ikke været nemt for de i alt tolv fem og tyve danskere at nå hertil

dansk statsborgerskab er lang og kompliceret foruden den svære indfødsretsprøve svære indfødsretsprøve som ansøgerne skal bestå for

blive taget i betragtning så følger der nemlig også en lang ansøgningsproces hos forskellige myndigheder det er en lang og sej proces som virkelig kræver noget af ansøgerne derfor har de nye danskere i den grad også fortjent nu at kunne kalde sig for statsborgere jeg ønsker jer al mulig held og lykke i fremtiden og håber at i med jeres statsborgerskab vil deltage aktivt i det danske samfund og værdsætte vores dejlige land lige så meget som vi selv gør

flere som ønsker ordet er forhandlingen sluttet jeg foreslår at lovforslaget

nogen af jer gør indsigelse betragter jeg

ordet er herre christian

belaster skibes svovlholdige udstødningsgasser også vores miljø ifølge ministeriets egne beregninger

kan cirka tyve procent af den luftforurening som har helbredsmæssige effekter

derfor regeringens forslag

en åbenhedsordning vil være med til

er til sinds at følge reglerne og passe på vores miljø og hvilke rederier der ikke er og så kan forbrugerne jo i forlængelse heraf træffe deres beslutninger

en del af det såkaldte seca område hvor der er særlig lave grænser for svovludledning skibene må maksimalt udlede og bruge brændstof

procent svovlindhold ordningen har været en succeshistorie og skabt klare miljømæssige forbedringer det undrer mig dog i forbindelse med det forslag som vi behandler i dag at regeringen kun vil lade offentlighedsordningen gælde for alvorlige overtrædelser på mindst nul

procent altså man skal overtræde reglerne med en faktor fem før man bliver offentliggjort på ministeriets hjemmeside jeg mener vi bør have en diskussion af om ikke også lovstramningen bør gælde rederier som laver en en mindre overtrædelse af reglerne altså

er for små i forhold til den gevinst som visse rederier kan have ved at sejle med billigere og mere svovlholdigt brændstof jeg vil i den forbindelse bede ministeren redegøre for hvordan bødestørrelserne for at udlede svovlholdig udstødningsgas forholder sig til den økonomiske gevinst som rederierne har

arbejder vi altid for at gøre danmark grønnere og for at sikre en bedre luftkvalitet og derfor kan vi også støtte forslaget og jeg vil hilse fra

skibstrafik til og fra østersøen hvert år passerer tusindvis af skibe gennem øresund og storebælt med sådan en trafik er det særlig vigtigt at stille nogle krav der beskytter vores miljø og vores sundhed langt de fleste skibe

overholder den fastsatte svovlgrænseværdi men vi ser stadig nogle der forsøger at slippe af sted med at

billigere om ved det med lovforslaget her som vi behandler i dag sætter vi ind over for helt uacceptable overtrædelser som skader miljøet og sundheden og som så også skævvrider konkurrencen i sidste ende lovforslaget vil gøre det muligt at på de rederier der overskrider grænseværdien betydeligt og på den måde vil virksomheder og forbrugere kunne fravælge disse rederier til fordel for deres konkurrenter der forurener mindre i danmark har vi jo avanceret teknologi der måler skibenes udledning og vi er allerede nået langt med at nedbringe svovl i luften problemet er ikke løst endnu og vi skal selvfølgelig fortsætte ad denne vej det gør vi med dette lovforslag for med udsigt til både bødestraf og offentliggørelse af navn vil færre se det som attraktivt at billigere brændstof med et højt og for højt svovlindhold

rederier overholder reglerne om svovlindhold i brændstoffer heldigvis er det dog sådan at langt langt de fleste rederier faktisk allerede i dag overholder reglerne men der er enkelte og det er vist

primært udenlandske rederier som stadig har lidt svært ved at efterleve de krav som vi i danmark stiller til dem det skal vi selvfølgelig ikke acceptere og derfor synes både jeg selv og liberal alliance at det er godt at der nu bliver sat

det bliver gjort ved helt enkelt at sætte navn på de rederier som ikke kan finde ud af at overholde reglerne og derfor støtter liberal alliance

luftforureningen fra skibe er er væsentlig og selv om der er gjort en del de sidste

tyve procent af den sundhedsskadelige luftforurening der stammer fra den her sektor så der er behov for at gøre mere og det her forslag

eller i hvert fald se på den grænseværdi der

optaget af det her med bødestørrelserne helt generelt skal der jo være en proportionalitet som gør at man ikke kan spekulere

så det vil vi også gerne se på men men det er selvfølgelig nok i i

regi af et andet lovforslag der så skal udarbejdes her men det

og lad os se i udvalgsarbejdet hvor langt vi kan komme med

så vi selvfølgelig helst at ingen skibe eller rederier havde samvittighed til

i svovlindholdsniveauer og bryde de fælles spilleregler som vi har om niveauet for svovlindhold i skibsbrændstof men desværre er der eksempler på at overtrædelser

og det er desværre ikke uden konsekvenser for mennesker og miljø som det er beskrevet i lovforslaget

er udledning som følge af forbrænding af skibsbrændstoffer med et højt svovlindhold kraftigt medvirkende til forurening af luften med

svovldioxid og partikler som grundlæggende er skadelige for menneskers sundhed og miljøet

acceptere og derfor er det afgørende at at forurenerne bliver stillet til ansvar der hvor alle kan se det

skal være gratis at forurene så simpelt må det være derfor er vi i sf også positive over for regeringens forslag om at lave en offentliggørelsesordning

anklageskrifter som rederier har modtaget på baggrund af overtrædelse af reglerne i svovlbekendtgørelsen dels vil det betyde langt mere åbenhed i forhold til hvilke rederier der snyder på vægtskålen og dermed forurener vores fælles miljø og udleder partikler som er skadelige for menneskers helbred dels kan det forhåbentlig også skabe et incitament hos de rederier som måtte spekulere i svovlindholdsniveauet til at afholde sig fra lige netop det endelig så så vi gerne i sf at man var lidt mere ambitiøs man kunne sagtens gå endnu videre og offentliggøre bødeforelæg

på under tohundredetusind kroner vi anerkender

set forslagets formål om at fokusere på de mest alvorlige overskridelser men kan måske også være bekymrede

for om rederier så vil spekulere i at lægge sig lige under grænsen for at deres overtrædelse

jeres støtte til det her det er altid dejligt når der er noget vi vi enes om at gøre bedre særlig når det er på mit område så det

i danmark passerer der tusindvis af skibe gennem øresund og gennem storebælt det er en tæt trafik

af mange skibe og nogle af dem anløber danske havne

østersøen og for at reducere luftforureningen fra de her mange skibe

har det jo siden to tusind og femten været et krav at skibe i hele nordsøen og østersøen inklusive danske farvande anvender brændstof med et svovlindhold på allerhøjst nul

de fleste skibe reglerne men der er stadig tilfælde hvor det kan konstateres at skibe har anvendt brændstof med for højt svovlindhold og hvorfor gør de så det det gør de jo fordi de kan spare rigtig mange penge

det markant billigere og ulovlige brændstof ud over at være en markant

opnår de også en stor konkurrencefordel ved at spare på brændstofudgifterne derfor har vi fra regeringens side et stort fokus på håndhævelse og kontrol

i dansk farvand siden to tusind og femten

storebæltsbroen dels med en mobilovervågning som foretages af helikoptere og sluttelig også gennem ekstra olieprøver af svovlindholdet i skibenes brændstof når de

vi lagt op til at den kontrol kan fortsætte

de næste fire år foreløbig med

det lovforslag vi behandler her og nu bliver den kontrolindsats yderligere styrket ved at der gives mulighed for at alvorlige overtrædelser fremadrettet kan blive offentliggjort offentliggørelsen vil ske på baggrund af en laboratorieanalyse af indholdet af svovl i skibets brændstof og efter at anklagemyndigheden har vurderet at der i den konkrete sag skal udstedes en bøde eller rejses en sag hvor bødeniveauet er tohundredetusind kroner eller derover med en mulighed for offentliggørelse af alvorlige overtrædelser

kommer der fokus på de rederier som

bekostning på vores miljøs bekostning på baggrund af offentliggørelse

det være muligt for den enkelte forbruger og for den enkelte producent og for den enkelte der skal have noget transporteret at fravælge de rederier som anvender det mere forurenende og derfor af indlysende årsager ulovlige brændstof offentliggørelsen vil være et yderligere incitament til at reglerne overholdes det vil være til gavn for os alle sammen

sundhed men også for for den lige konkurrence mellem rederierne jeg håber på

det lyder det til her i dag og jeg ser frem til den videre behandling af forslaget herunder også drøftelserne omkring bødestørrelser og drøftelser om hvornår det egentlig er

og hvis ikke nogen af jer gør indsigelse betragter jeg

ordfører er herre christian rabjerg madsen

det her forslag kan klares hurtigere måske kan vi nå alle talere inden for de fem minutter er afsat til til mig

at ophæve tretten ældre støtte og tilskudslove der ikke længere bruges og det støtter

har bemærket at nogle af de tilskudslove stadig væk er i brug og der har man så imødekommet de kritiske høringssvar så jeg er helt tryg ved at det er en fornuftig lov vi

skal skynde sig af hensyn til formanden vi er

vi jo tit om nu gør vi også noget ved det

et parti måske endda dét parti der bekæmper bureaukrati hårdest bureaukrati i enhver form vi ønsker en langt mere effektiv offentlig sektor som er gennemskuelig for den almindelige borger og for de danske virksomheder skal det mål

skal der blandt andet også ryddes op i junglen af love og regler på de forskellige ministerområder og særlig på miljø og

område er der virkelig

analyse fra cepos en liberal tænketank viser at netop miljø og fødevareministeriets område har stået for hele sytten procent af væksten i regelmængden siden nitten

ni og firs jeg håber personligt at vi i fremtiden vil se et fald i lovkompleksiteten og regeringen gør i hvert fald hvad den kan for det i august

aftalte man at forenkle beskæftigelsesindsatsen og nu rydder vi så op i de mange love og regler på miljø og fødevareministeriets

område der

som det slet ikke er muligt at få længere men som alligevel stadig væk er nedfældet i lovgivningen og jeg tror ikke man behøver at være liberal for at kunne se det fornuftige

lovgivningen og håber på meget mere af den her slags i fremtiden tak for ordet

vigtigt at holde sig for øje at man ikke lemper

ryddes op i en række regler støtteordninger

derfor kan vi støtte forslaget vi synes det er fint at man får ryddet op der er rigtig mange

regler med en masse undtagelser og der er rigtig mange ordninger og jo enklere man kan gøre den slags desto lettere er det at forstå for borgere og virksomheder og også for os politikere så

oprydningen i lovgivningen så det bliver nemmere for borgere og virksomheder

bemærkninger regeringen vil naturligvis gøre det både billigere og nemmere at drive virksomhed og være selvstændig i danmark der er iværksat en række tiltag for at leve op til den målsætning

to faste årlige ikrafttrædelsesdatoer for erhvervsrettede regler det letter virksomhedernes arbejde med at holde sig orienteret om ny erhvervsrettet regulering herudover er der indledt et opgør mod unødig stramme vilkår for danske virksomheder når der indføres fælleseuropæiske regler i dansk ret regeringen forholder sig nu systematisk til hver sag når der gennemføres erhvervsrettede eu regler også på miljø og fødevareområdet arbejder vi målrettet med at indfri regeringens målsætning første skridt i dette arbejde blev igangsat af min forgænger som nu er minister for fiskeri og ligestilling og minister for nordisk samarbejde og det var en oprydning i de mange bekendtgørelser på området oprydningen blev gennemført i to tusind og seksten og fjernede hver tredje

det nemmere at overskue reglerne vel at mærke uden at der bliver slækket på beskyttelsen af miljøet og uden at der bliver slækket på fødevaresikkerheden andet skridt i arbejdet er en oprydning i ministeriets love det såkaldte lovkompas formålet med lovkompasset er at skabe en mere enkel klar og sammenhængende lovstruktur på miljø og

to tusind og sytten præsenterede et ekspertpanel sit forslag til en ny lovstruktur hvor antallet af love mere end halveres nemlig fra fem og halvfems til tre og fyrre det vil ikke alene være

historisk forenkling

også indebære en væsentlig styrkelse af retssikkerheden uden at vi slækker på beskyttelsesniveauet gennemføres lovkompasset vil borgere og virksomheder og myndigheder i langt højere grad kunne nøjes med at orientere sig i én lov når de skal finde ud af hvad der gælder

lovkompasset gør det samtidig nemmere at gennemskue arbejdsdelingen mellem lovene så man hurtigere finder frem til den rigtige lov og den ansvarlige myndighed kort sagt lovene bliver lettere at forstå for borgerne og nemmere at administrere

sættes et af elementerne i gennemførelsen af lovkompasset altså i gang og med lovforslaget foreslås det

at ophæve tretten helt eller delvis forældede love på miljø og fødevareministeriets og udenrigsministeriets områder

hovedsagelig tale om ældre støttelove som ikke længere har relevans da der ikke længere kan søges om støtte efter de pågældende love med ophævelsen nedbringer vi antallet af love markant og undgår misforståelser om lovgivningens indhold hos borgere og virksomheder

der tale om den største ophævelseslov i nyere tid så vi kan godt klappe os selv på skulderen i dag samtidig sætter

endegyldigt punktum for fæste og lensafløsningen som der også blev gjort opmærksom på

om afløsning af grundbyrder

for god ordens skyld bemærke at miljø og fødevareministeriet efter lovforslagets fremsættelse er blevet orienteret om

nogen betydning for den foreslåede ophævelse af loven ligesom en ophævelse af loven ikke vil have nogen indflydelse på retssagen da ophævelsen ikke sker med tilbagevirkende kraft

betydningen af ophævelsen af lov om afløsning af grundbyrder vil blive præciseret med disse ord ser

forbindelse med indberetning om rotter og jeg mener også fornuftigt at miljøstyrelsen bruger digital kommunikation når

om også at få det administrative arbejde digitaliseret

på dagsordenen og da jeg ved at ministeren har vigtige aftaler i kalenderen

er jo effektivisering af rottebekæmpelsen og det skal

springe et sagsled over og lade rottebekæmpere indberette direkte i kommunernes databaser det er selvfølgelig fornuftigt og det er endnu et eksempel på at

regeringen arbejder for en mere

har en klar fornemmelse af at der ikke sker nogen lempelser her

støtter vi det forslag tak

men okay vi støtter op om det fordi

det det lyder som en fornuftig ting at effektivisere

her er

eftermiddag i det danske folkestyre jeg vil

spøg til

det er muligt at rotter svinser og svanser og hopper og danser men de er alvorlige skadedyr som hvert år gør skade på infrastruktur og bygninger for millioner af kroner

også smittebærere for en lang række sygdomme som kan spredes til mennesker og som kan spredes til dyr

nødvendigt med en effektiv og vedholdende indsats til forebyggelse og bekæmpelse af rotter i november to tusind og sytten vedtog regeringen og dansk folkeparti og det radikale venstre en handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter baggrunden var at miljøstyrelsen desværre havde måttet konstatere at den hidtidige indsats ikke havde kunnet knække den stigende tendens i antallet af anmeldte rotter handlingsplanen indeholder sytten initiativer

der blandt andet indført regler om udvidet adgang til privat rottebekæmpelse for eksempel er der nu mulighed for at få autorisation til bekæmpelse på egen erhvervsejendom

på den baggrund forventningen at en større andel af den kommunale bekæmpelse fremover vil blive udført af private for at sikre at kommunen stadig væk kan

sket en skærpelse af private bekæmperes indberetningspligt

er konstateret rotter skal rottebekæmperen registrere og indberette en række oplysninger sådan som det er nu

nogen formkrav for hvordan indberetningen skal ske og når indberetningen er modtaget af kommunen

taster kommunens medarbejdere oplysningerne ind i rottedatabasen som er en del af den fælles offentlige miljøportal

indsætter i miljøbeskyttelsesloven sikrer at der kan fastsættes regler om at indberetningerne indtastes direkte i rottedatabasen uden kommunens mellemkomst på den måde

springer man altså en sagsgang over indberetningssystemet effektiviseres og kommunen

kan hente relevante dataudtræk i

kommer vi et skridt videre i bestræbelserne på at bekæmpe rotter og bekæmpe dem effektivt det er en vigtig opgave julen står for døren

lov til at have sin julegrød i ro og fred så

jeg ser frem til udvalgsbehandlingen

der vil fremgå af folketingets hjemmeside jeg skal i øvrigt henvise til ugeplanen som også fremgår af folketingets hjemmeside